titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af dobbeltmandater som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd og medlem af folketinget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

der afstemningen er slut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

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

der

medlemmer der ikke skal deltage i det her bedes enten tie stille eller forlade folketingssalen

af den ene eller anden grund har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser nogle er handicappede på

på eu plan hvis man hæver blikket

firs millioner mennesker det drejer sig om det er den ene ting i det her lovforslag

ting er at internettet spiller en større og større rolle i forhold til kommunikation mellem det offentlige

og det går jo begge veje og også i forhold til borgernes mulighed for at deltage aktivt i samfundet derfor er det også vigtigt for et demokrati som danmark at der er tilgængelighed for alle på offentlige myndigheders hjemmesider det her lovforslag

er kommet fordi europa parlamentet og

vedtaget et såkaldt webtilgængelighedsdirektiv som nu

skal implementeres i dansk lovgivning det betyder konkret

tekstes så døve og hørehæmmede kan få adgang til det der bliver formidlet i videoen der skal være mulighed for

få læst teksten op der skal være billedtekster der beskriver hvad der sker på billeder så blinde og personer med synsnedsættelse

en del af kommunikationen på den offentlige myndigheds hjemmeside og det skal være muligt

navigere på hjemmesiden uden computermus da det kan være svært for personer med visse handicap

vi mener at mennesker

handicap naturligvis skal have præcis de samme muligheder for at nå deres fulde potentiale

vi skal leve op til fns handicapkonvention der siger at personer med handicap på lige fod med alle andre som en selvfølge skal have adgang til den information og kommunikation der er åben

vi har læst i regeringens forslag her at

er tale om mindre administrative konsekvenser for det offentlige og stort set ingen økonomiske konsekvenser al den stund at

for ti år siden aftalte standarder for tilgængelighed i forhold til hjemmesider og den

flugter meget præcist med de nye krav som

fra socialdemokratiets side støtte

det hele går ud på så det vil jeg ikke begynde at remse op i min ordførertale

er ret gode til det i danmark hvis vi nu tager vores tv stationer der er ret gode til at lave synkrone tekster

for de døve og og hvad der nu er der

der sker her i danmark og i resten af verden

endnu mere begejstret end den socialdemokratiske ordfører for indholdet

af lovforslaget så det er lige før at jeg kan nøjes med at sige at jeg kan tilslutte mig talen fra den socialdemokratiske ordfører det er faktisk en dejlig situation

det sker ikke så tit det her handler jo om at

i samfundet er blevet mere og mere digitale finder mange digitale løsninger og i danmark er vi

rigtig langt på det felt og derfor at de borgere der slås med nogle funktionsnedsættelser

overhovedet muligt og selv

nogle rigtig gode tiltag der ligger i det her lovforslag

at det er uambitiøst at man fra regeringens side ikke er villig til at gå videre

hvor privatskoler jo ikke bliver underlagt de samme krav

daginstitutionsområdet man må bare sige at det er ekstremt vigtigt at også unge mennesker og forældre og så videre

men vi støtter forslaget

titler på lovforslag som ikke trækker de helt store overskrifter men som faktisk er rigtig rigtig gode og vigtige når man kommer lidt ned i stoffet det gælder også for det her lovforslag

måske ikke en titel der trækker kæmpestore overskrifter men det er jo rigtig rigtig vigtigt at vi sikrer at alle borgere har samme muligheder for at tilgå og benytte websteder og applikationer fra det offentlige

uden unødigt besvær

er altså et rigtig fornuftigt lovforslag som vi naturligvis bakker op i

mobilapplikationer gøres mere tilgængelige for de syvhundrede og halvtredstusind borgere

handicap eller funktionsnedsættelse eller lignende

og vi støtter i den grad at vi efterlever fns handicapkonvention det er vigtigt at alle mennesker har let adgang til de offentlige institutioner og myndigheder og derved kan få den hjælp og vejledning de har brug for

men ligesom enhedslisten lægger vi også mærke til at dansk handicap forbund og institut for menneskerettigheder mener at forslaget ikke er ambitiøst nok især især fremhæver de bestemmelserne om at ministeren kan undtage skoler vuggestuer og børnehaver fra det her krav

derfor vil vi også gerne være med til at se på om det er noget vi kan

og mobilapplikationer blinde skal kunne få læst billedtekster op man skal kunne navigere uden brug af mus videoer skal tekstes og det skal være muligt at få

en masse mindre simple ændringer men ændringer med meget stor betydning for mennesker med forskellige handicap lovforslaget er en implementering af et direktiv fra eu

viser eu vejen i forhold til at få medlemslandene til at implementere god lovgivning som har stor betydning for rigtig mange mennesker i radikale venstre støtter vi lovforslaget og vi vil

at kommuner og andre offentlige institutioner som er omfattet af lovforslaget også får implementeret de ting der skal til for at loven

tak for det

organers websteder og mobilapplikationer

jeg synes nok at det er den mest ikkemundrette overskrift jeg nogen sinde har hørt

konkrete forslag og også sikre borgere med handicap adgang til informationer på lige fod med andre men som det også fremgår af høringssvar fra danske handicaporganisationer

i sf deler vi faktisk danske handicaporganisationers undren over at direktivet implementeres med udgangspunkt i mindstekravet og ikke mindst vækker det undren synes jeg

at finansministeriet besvarer den undren med noget der sådan bedst kan oversættes som sådan er det jo jeg tænker at man med rette kan forvente at der tages individuelle hensyn når eu direktiver skal implementeres i dansk lovgivning og ikke mindst når det gælder ligebehandlingslovgivningen i sf har vi noteret os at ministeren i implementeringen af direktivet mener at selvejende institutioner private skoler med videre kan undtages fra kravet om tilgængelighed set i lyset af de mange selvejende institutioner uddannelsesinstitutioner

som varetager opgaver på vegne af den offentlige sektor synes jeg at ministeren bør uddybe sit svar på hvorfor så stor en del af den offentlige sektor skal undtages fra tilgængelighedskravet og i parentes bemærket kan man sige også i forhold til fri og lige konkurrence endelig giver det mening når danske handicaporganisationer efterspørger tydelighed i forhold til sanktioner fordi netop sanktionsmuligheder jo også repræsenterer en vægtning af i hvilken grad ministeren mener at offentlige myndigheder skal tage lovgivningen om ligestilling for borgere med handicap alvorligt sf stemmer som sagt for forslaget uagtet at vi synes at der er plads til forbedringer men vi håber også at vi i udvalgsbehandlingen måske får mulighed for at få uddybet svarene til danske handicaporganisationer om

det faktum at internettet spiller en langt større rolle i dag

det vigtigt at vi nu i lovforslaget

aftale mellem regeringen og kl og danske regioner

myndigheders mobilapplikationer skal være tilgængelige i to tusind og

det betyder jo at vi her kan køre

der hedder internet og mobilapplikationer er

har givet en mobilitet også for de handicappede

sidst er en gevinst også for dem i kraft af at

internettet er blevet noget der gør at de bliver meget mere mobile

grundlæggende positive modtagelse af lovforslaget tilgængelighed handler jo

om at alle borgere skal kunne bruge offentlige organers websteder og mobilapplikationer hvis man er svagtsynet eller er blind skal man kunne få forstørret teksten eller få den læst op eller hvis man ikke

skal man stadig kunne finde relevant information på et websted jeg synes debatten i dag afspejler og det glæder mig at vi er enige om at det er vigtigt at vi som samfund sikrer at

alle også for borgere med

set også som opfølgning på hvad ordføreren fra det konservative folkeparti

at danmark jo i modsætning til hovedparten af de andre lande siden to tusind og otte har haft en fællesoffentlig aftale om at følge kravene om tilgængelighed på de offentlige

myndigheders websteder og der har gennem perioden løbende været ydet vejledning fra centralt hold dermed står vi jo også i den situation idet offentlige myndigheder

igennem en årrække på snart ti år

forventes at myndighederne i dag alt andet lige

også har en vis erfaring i forhold til

efterleve dem så med andre ord vi starter vi ikke helt på bar bund

europæisk sammenhæng med lovgivningen på plads i hele eu bliver der også bedre incitamenter til at kunne udvikle og videreudvikle værktøjer der gør tilgængelighedsarbejdet lettere og bedre vi kan allerede i dag se at udviklingen af hel og halvautomatiske tilgængelighedsløsninger så småt begynder at tage fart jeg kan høre på talerækken fra ordførerne at der også

opfølgende spørgsmål i den videre udvalgsbehandling

til rådighed i forhold til at få besvaret de spørgsmål der måtte blive rejst men tak for en god debat og den grundlæggende positive modtagelse

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den treogtyvende januar to tusind

denne forespørgselsdebat i lyset af at antallet af udenlandske statsborgere der arbejder i danmark nu er det største siden optællingen på jobindsatsdk

og seksogtredivetusindottehundrede og fyrre udenlandske statsborgere arbejdede i løbet af to tusind og seksten i danmark og inden for det seneste år har ellevetusind nye østarbejdere fundet vej hertil det svarer til en stigning på ti procent på en år antallet af østeuropæere med arbejde i danmark overstiger nu størrelsen af befolkningen i esbjerg samtidig har vi iagttaget

hos en række partier i forhold til spørgsmålet om arbejdskraftens fri bevægelighed

de her bevægelsers bonitet vil vi forsøge at finde ud af her i dag det er selvsagt ikke uproblematisk at så mange udlændinge over en relativt kort årrække kommer til danmark for at arbejde det presser danske ledige ud af arbejdsmarkedet det holder lønstigningerne nede det lægger et pres på de vilkår der tilbydes danske lønmodtagere og det presser vores sociale ydelser eu borgere kan når de har optjent ret til dagpenge tage dagpengene med sig hjem og leve som konger og baroner uden at vi reelt har mulighed for at sørge for at de rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet eu borgere kan komme til danmark og tage et fritidsjob få ret til su og endda viser det sig nu

fordi staten ikke har mulighed for at inddrive gælden dertil kommer endda at personer blandt andet romaer udnytter reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed til at tage ophold i danmark hvor de hutler sig frem med tiggeri kriminalitet og så videre de mennesker kan vi heller ikke komme af med selv om regeringen da man indførte loven om utryghedsskabende tiggeri netop lagde vægt på at indførelsen af en fængselsstraf ville betyde at vi kunne udvise de pågældende foran os ligger så en optagelse af landene på vestbalkan der jo er en af de fire hovedprioriteter for det bulgarske formandskab en optagelse som vil betyde at endnu mere billig arbejdskraft vil blive umiddelbart tilgængelig på det danske arbejdsmarked der er således ganske mange udfordringer forbundet med eus regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og jeg ser frem til at høre hvordan beskæftigelsesministeren forestiller sig at angribe

der er potentielt negative konsekvenser

nogle urimeligheder i eu samarbejdet og det har vi jo haft rig lejlighed til at diskutere regeringens holdning er klar eu eu skal ikke udvikle sig i retning af en social union det har vi brugt mange kræfter på at diskutere men vi mener også at eus indre marked og den fri bevægelighed grundlæggende er en fordel for vækst og beskæftigelse i danmark når vi ønsker at bekæmpe urimeligheder er det blandt andet for at fastholde opbakningen til eus indre marked hvad angår forespørgslen vil

jeg indledningsvis gerne understrege at regeringen ikke gør sig særlige overvejelser om fri bevægelighed i relation til landene på vestbalkan regeringen er selvfølgelig generelt optaget af udvidelsesforhandlingerne og det har udenrigsministeren også det overordnede ansvar for for god ordens skyld skal jeg lige nævne hvilke seks lande det er vi taler om og hvad status er der er indledt forhandlinger med to kandidatlande montenegro og serbien

to kandidatlande der endnu ikke er indledt optagelsesforhandlinger med det er albanien og den tidligere jugoslaviske republik makedonien endelig er der to potentielle kandidatlande kosovo og bosnien hercegovina for alle landene gælder det at en optagelse ikke står lige for døren der er heller ikke tale om store befolkninger tilsammen har de omkring atten millioner indbyggere og serbien

er det mest folkerige lande har syv millioner indbyggere desuden er det sådan at når et nyt land er blevet medlem af eu

der været en praksis for at have en overgangsordning på syv år for arbejdskraftens fri bevægelighed det vil vi arbejde for også bliver tilfældet med optagelsen af nye lande uanset hvor i europa landene er placeret i den periode kan et land altså vælge helt eller delvis at suspendere reglerne om fri bevægelighed for arbejdskraft derfor er den eventuelle udvidelse med lande på vestbalkan

ikke noget der ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv optager regeringen her

så vidt vestbalkan

om negative konsekvenser af fri bevægelighed som der også ønskes

første dag været optaget af at der skal være mere rimelighed i eu reglerne om fri bevægelighed eu skal ikke udvikle sig i retning af en social union

vi deler med et bredt flertal i folketinget og det kommer blandt andet til udtryk i de aktuelle forhandlinger om revision otte hundrede og tre og firs om social sikring for vandrende arbejdstagere jeg har mange gange både nu og tidligere argumenteret for at det ikke er rimeligt at man kan sende en hel børnecheck til børn bosat i lande hvor man kan få meget mere for pengene det er meget skuffende desværre at konstatere at kommissionen ikke i sit forslag retter op på denne skævhed i reglerne derfor er det en

regeringens prioriteter at vi arbejder for at kunne indeksere børnepenge der sendes til andre eu lande der er mange lande der er lodret modstandere af vores ønsker de samme lande argumenterer blandt andet med at når man betaler samme skat i danmark skal man også have samme ydelser det synspunkt er jeg ikke enig i for der sker jo en omfordeling i skattesystemet og man får ydelser i forhold til det behov man måtte have børnechecken i danmark er fastlagt ud fra de danske leveomkostninger så hvis børnene bor i et land hvor omkostningerne

niveau sker der en overkompensation regeringen arbejder for at overbevise stadig flere lande om det rimelige i

krav en anden urimelighed er muligheden for at tage dagpenge med til et andet land for at søge arbejde der

den problemstilling her i salen for lidt over en måned

siden i forbindelse med første behandling af b ni

har foreslået at forlænge den periode hvori der kan søges job i udlandet med dagpenge det vil vi som jeg tidligere har sagt kæmpe imod vi synes det er en forkert vej at gå til gengæld er der et andet af kommissionens forslag som vi vil kæmpe for at fastholde fordi det er et dansk fingeraftryk på kommissionens forslag som giver god mening det er forslaget man skal arbejde tre måneder i et eu land før man

optjent dagpengeanciennitet med fra et andet eu land det vil være dybt urimeligt hvis man får dagpenge i danmark efter kun nogle få dages beskæftigelse fordi man kan opfylde optjeningskravet med perioder fra

derfor har vi i danmark en regel om at man skal arbejde to hundrede og seks og halvfems timer inden for tre måneder før man kan komme i betragtning og

dagpenge i danmark efter en stor indsats fra

andet dansk side er kommissionen blevet overbevist om at det er en fornuftig regel og derfor indgår denne regel nu i kommissionens

modstand fra andre lande men vi har mere støtte

for eksempel kan næsten seks hundrede danske jobs tilskrives eus indre marked det er oplagt at et fælles marked med samme standarder og uden toldbarrierer gør det nemmere at eksportere og gør det billigere at importere to tredjedele af dansk eksport går til lande i i eu importen gavner forbrugerne gennem et større produktudvalg og øget konkurrence hvilket giver lavere priser virksomhederne får mulighed for at specialisere sig i produktion og eksport af de varer som de er bedst til mens resten importeres

også medført lavere priser på flybilletter og på telefoni og så sent som i juni sidste år trådte nye regler om roaming i kraft i eu som vil betyde at alle eu borgere

to og tyve kan bruge mere data i et andet eu land uden at skulle betale ekstra for det det indre marked er altså godt for vækst og beskæftigelse i danmark og for den sags skyld også i resten af europa hertil kommer at arbejdskraft fra andre eu lande er et vigtigt supplement til den danske arbejdsstyrke jeg vil naturligvis foretrække at flest mulige danske arbejdsgivere prioriterer at være med til at sikre at de ledige vi har i danmark kommer i arbejde men faktum er altså også at der er behov for at vi kan hente arbejdskraft i andre dele af europa det er afgørende for danske virksomheder at der er mulighed for

hente arbejdskraft uden for danmark for netop at sikre at man har de fornødne vækstmuligheder jobmarkedet er ikke en stoleleg hvor der kun er et bestemt antal ledige stole vi skal sørge for at

i danmark opkvalificeres og at det kan betale sig at arbejde og det er vi også godt i gang med som en del af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet kan man se frem til

udbetalt sin efterlønsopsparing skattefrit

jo også gerne være med til at sikre at de ældre bliver længere på

derudover har vi også taget nogle initiativer i forligskredsen bag ved beskæftigelsesreformen hvor vi for to måneder siden blev enige om en initiativpakke der kan forebygge

flaskehalse og samtidig sikre at ledige får de kvalifikationer som virksomhederne efterspørger regeringen vil i løbet af kort tid fremlægge flere forslag til at bekæmpe flaskehalse men selv hvis vi stod i den situation at alle ledige danskere var på arbejdsmarkedet så kommer vi ikke uden om at udenlandsk arbejdskraft fortsat vil være et vigtigt bidrag det kunne

højkonjunkturen for ti år siden hvor der næsten ikke var nogen ledige tilbage i danmark dengang var arbejdet for de andre eu lande med til at holde hånden under det danske arbejdsmarked og siden dengang er der

og seksten steg den udenlandske arbejdskraft fra

og fireogtredivetusind fuldtidspersoner

fuldtidspersoner eller fra cirka seks procent til ni procent af arbejdsstyrken langt den største del af stigningen kan tilskrives eu borgere fra treogfirstusind til ethundrede og treogtyvetusind fuldtidspersoner trods denne stigning står vi

i dag i en situation med stigende flaskehalsproblemer og det er fordi det går

og derfor bliver vi jo også nødt til at

mere attraktivt for polakker at vende tilbage til polen og vi kan også se hvordan polen i øjeblikket gør en særlig ihærdig indsats for at rekruttere deres egne landsmænd tilbage det skal ses i lyset af at ledigheden i polen er rekordlav og i oktober var ledigheden i polen under fem procent i tyskland som også

nu en ledighedsprocent som er under de fjerde

også godt for eu at der er vækst i de lande da det er med til at trække væksten i hele europa det er ikke noget der kan diskuteres isoleret der er behov for at vi ser

derfor mener regeringen også er behov for at diskutere de langsigtede perspektiver og udfordringer på det danske arbejdsmarked

det skal blandt andet ses i sammenhæng med den fremtidige udvikling

grad af automatisering digitalisering og disruption derfor ser jeg også frem til at drøfte udenlandsk arbejdskraft og betydningen

på det næste møde i disruptionrådet den tredivete og enogtredivete januar

mig til at høre rådets input og synspunkter til denne dagsorden regeringen vil fortsat have fokus på

at arbejde i danmark skal ske på ordentlige vilkår og at vi fortsat skal sikre arbejdet med at adressere urimeligheder i eu reglerne det er to ting der er afgørende men vi må ikke sætte væksten og de gode konjunkturer over styr ved

har danmark et rigtig rigtig stort behov for at være en del af det europæiske samarbejde det er med til at skabe vækst udvikling

af spørgsmålet om en social union for det er vi også modstandere af men ikke desto mindre

man jo se hvordan eu systemet bevæger sig i den retning

senest med vedtagelsen af en en social protokol

ved arbejdsmarkedets parter herhjemme er meget bekymret for hvordan eu domstolen vil bruge

at føre en særdeles aktivistisk linje og der må man sige at der er kommet nogle muligheder med den sociale protokol som vi ikke kender omfanget af i forhold til

indeksering af børnepenge som ministeren også nævnte

jo i virkeligheden er sådan at at ifølge dansk lov skulle man overhovedet ikke have behov for indeksering for der har vi nogle optjeningsprincipper som er gældende men som så er sat ud af kraft fordi vi har

eu retten der overtrumfer dansk lovgivning det er jo ikke hensigtsmæssigt

ministeren introducerede muligheden for rent faktisk at gøre brug af en syv årig overgangsordning i det tilfælde at der måtte

så det er da interessant hvis det er noget som danmark vil benytte sig

ikke bag på mig at regeringen sådan principielt ikke har nogen indvendinger mod arbejdskraftens fri bevægelighed i regeringens optik virker det

den danske lønmodtager på den ene side og så

østeuropæisk på den anden men det er jo i

østeuropæere kommer jo ofte hertil uden familieforpligtelser

det ene formål at arbejde derfor har vi også set flere eksempler på eu arbejdere der har

familieliv at tage hensyn til og der kan være nogle der har helbredsmæssige udfordringer der kan være nogle der har været mange år uden for arbejdsmarkedet

østeuropæer derfor ser vi også at nogle virksomheder decideret har en forretningsmodel hvor man bare hyrer østeuropæisk arbejdskraft ind og det er jo ikke hensigtsmæssigt i det omfang at det betyder at en dansk ledig er på offentlig forsørgelse hvor vedkommende ellers skulle have været i et

og eu domstolens fortolkning af arbejdstagerbegrebet det svarer altså nu til at man

etcifret antal arbejdstimer om ugen

et pres der ikke er blevet mindre af at vi ikke er i stand til at inddrive gælden hos su modtagere fra andre eu lande der har valgt at optage lån her i landet dansk folkeparti har tidligere appelleret til at man i det mindste forsøgte nærmere at definere arbejdstagerbegrebet for eksempel så man som minimum skulle være beskæftiget tredive timer om ugen for at kunne betragtes som lønmodtager

synspunkt er det særlig vigtigt at få orden på det her område inden vi på et tidspunkt måtte optage landene på vestbalkan det er dansk

men jeg har en forventning om at landene på vestbalkan på et tidspunkt ikke desto mindre vil blive optaget i eu og jeg må sige at vi

til indvandring fra albanien og kosovo og bosnien for ud over de arbejdsmarkedspolitiske forhold herunder den selvfølgelig enormt store lønmæssige forskel

ikke ubetydelig kulturel forskel som vanskeliggør integration jeg vil gerne understrege at dansk

aldrig har sagt at der skal komme nul som i nul udenlandske lønmodtagere til danmark for at arbejde men vi ønsker at det er danmark og her i danmark at vi bestemmer hvem der kommer og under hvilke betingelser de pågældende kan komme til danmark for at arbejde det er urimeligt at vi påtvinges arbejdskraft udefra som jo undertiden endda ikke er arbejdskraft men personer der kommer til landet med det ene formål at hutle sig frem i

følgende forslag til vedtagelse

folketinget pålægger regeringen at arbejde for at eus regler om arbejdskraftens frie bevægelighed afskaffes subsidiært begrænses mest muligt bestemmelserne om arbejdskraftens frie bevægelighed var formentlig en af hovedårsagerne til udfaldet af folkeafstemningen om eu medlemskabet i storbritannien og nordirland det bør være op til danmark at bestemme hvem der kommer hertil for at arbejde og hvilke betingelser der kan stilles for at de kan oppebære offentlige ydelser folketinget pålægger således regeringen at arbejde for at adgangen til sociale ydelser for vandrende arbejdstagere ophører folketinget noterer sig at det bulgarske formandskab har valgt optagelsen af landene på vestbalkan som en af sine centrale prioriteter folketinget understreger at en eventuel fremtidig optagelse af landene på vestbalkan og tyrkiet yderligere aktualiserer behovet for at begrænse adgangen til at kunne søge arbejde

er enige om en ting og

der skal komme til danmark og under hvilke betingelser resten er vi så nok ikke særlig enige om men grunden til at

jeg hørte ordføreren bruge ordvalget at kommissionen har besluttet eller vedtaget en social protokol jeg vil gerne bede ordføreren om at

for det har kommissionen ikke kommissionen har vedtaget noget

en social søjle og det er lidt vigtigt

præcision her fordi social protokol er noget som den europæiske fagbevægelse har stillet et krav om som skal sikre at faglige rettigheder er overordnet de økonomiske friheder fordi den europæiske fagbevægelse mener at det desværre er blevet

som man siger for de faglige rettigheder det

kommissionen har lavet en social søjle som er alt muligt godt fra havet og som jo i øjeblikket ikke har nogen retlig eller juridisk værdi

fordi det vil medføre at så vil domstolen få adgang til at fortolke en hel masse andre sociale rettigheder i lyset af den økonomiske og monetære union og reglerne om fri bevægelighed så der vil man opnå det stik modsatte af hvad den europæiske fagbevægelse gerne vil opnå så jeg vil bare af hensyn til den videre debat

har vi jo beskæftiget os med under et andet beslutningsforslag fremsat af enhedslisten og det vender vi jo tilbage til så det kan

om den sociale protokol var dansk folkeparti jo ikke helt afklaret om hvordan man stillede sig til enhedslistens forslag som jo er at

europæiske fagbevægelses forslag om en social protokol op

i eu og sige sådan en mener danmark at

hvordan går det med dansk folkeparti afklaring i forhold til det

stemmer i den sag det man kan konstatere

jo at der er plusser og minusser som der er ved alt

den sociale protokol det vender vi tilbage til under udvalgsbehandlingen og formodentlig må man gå ud fra også her i folketingssalen

udefra

påtvinges arbejdskraft fra udlandet

og andre steder i landet i øvrigt de opholder sig jo her med henvisning til

og de mennesker er går jeg ud fra også nogle som liberal alliance

skal være her vi har jo også nogle andre restriktioner

som gælder borgere som ikke er eu borgere

komme til danmark fra zimbabwe og så have en ret til at søge arbejde her så skal man jo

have løn i et vist omfang for at man kan

jeg ved ikke om liberal alliance har noget andet ønske det kan godt være jeg

tidspunkt hørte noget med åbne grænser og lukkede kasser eller

et ønske om at folk fra fra zimbabwe og malawi

kunne komme til danmark for at søge job

uden at der var nogen som helst form for skel der gjorde at det ikke var muligt for dem

ud fra at når ordføreren siger at danmark påtvinges det så mener han faktisk danske virksomheder

foregår påtvinges arbejdskraft fra udlandet

og søge arbejde i en periode og det gælder jo også folk som helt åbenlyst ikke er her for at søge arbejde

tigge sig frem i tilværelsen for at begå kriminalitet og så videre men de er her jo under dække af at søge arbejde altså når de bliver antastet af politiet ude i det offentlige rum får

de ligger i en sovepose et eller andet sted i en park men ikke desto mindre

at søge job det tvivler jeg på er korrekt jeg tror de er her for at bedrive plat for nu at sige det som det

altså kan vi ikke blive enige om at arbejdskraftens fri bevægelighed sådan i

den daværende finansminister bjarne corydon gav til herre joachim b olsen

her østeuropæiske lønmodtagere og det man jo så også skal tage højde for der er at at der jo ikke i de beregninger er taget højde for hvad danmark ville spare ved at det var en dansk lønmodtager

det her job og dermed altså ikke længere skulle modtage dagpenge og kontanthjælp

en østeuropæer som samtidig med at vedkommende er her i landet jo optjener dansk dagpengeret

har grund til at tro at det her skulle være en

fantastisk forretning for danmark uanset hvad selv hvis det så var det så går det ud over nogle mennesker

tænkt tanken igennem nemlig at det så også ville betyde at den danske arbejdskraft der i øjeblikket er i udlandet jo så også skulle hjem til danmark

altså nettoresultatet ville jo blive det samme eftersom forskellen på hvor mange danskere der er rejst ud og hvor mange europæere der er rejst ind i danmark

udlægge hvad jeg siger fra folketingets

talerstol altså det jeg sagde

at jeg mener det bør være danmark der suverænt bestemmer hvilke borgere der skal komme ind fra andre lande for at arbejde her og jeg sagde også specifikt

det skal være nul jeg vil ikke

vi kan også i visse sammenhænge have gavn af det men det vi bestemt ikke har gavn af er når vi får såkaldt arbejdskraft til landet i form af

sigøjnere tiggere og jeg ved ikke hvad som udnytter de her regler efter forgodtbefindende og der må jeg sige at

set regeringen for alvor

man hører ordførerens tale

kun kapitalen der skal bestemme det hele er ordføreren slet ikke bekymret for at vi hvis man bygger et system op kun på

netop mister noget af den

balance der jo netop er i eu hvor man også snakker mennesker og hvor man er begyndt at arbejde med en social søjle som

øget fokus på at det her altså også handler om mennesker det er ikke kun

så sandelig også i høj grad indirekte

hvor vi nu står i den absurde situation at der kommer nogle

det kvalificerer dem ikke til su men det at de så skaffer sig et job på otte timer i dominos pizza eller et andet sted om ugen vel at mærke gør at de pludselig bliver vandrende arbejdstagere

studerende i det her land ender med at blive behandlet bedre end danske studerende det er da totalt uholdbart og hvorfor er det sket jo det er jo sket på grund af eus indblanding

i det indre marked for varer og for finanser

man arbejder med regler der skal lave en social balance så er

kan få sociale indkomsterstattende ydelser og andre ydelser i danmark

dansk arbejdskraft og det er jo den situation vi skal tilbage til vi er tilhængere af at man har europæisk frihandel og

også tilhængere af at man har frihandelsaftaler med alle mulige andre lande rundtomkring på jorden som ønsker

indgå dem på rimelige og fair vilkår det vil

lige først i rækken men men vi er tilhængere af at man kan handle frit over grænser

en opfattelse af at der er meget store fordele ved at danskere kan søge hen til jobs i udlandet som de finder spændende hvor de kan

god løn og få nogle gode udfordringer og at

kan komme til danmark og udfylde nogle jobs som danske virksomheder har gavn af at de udfylder

spurgte om arbejdskraftens frie bevægelighed ikke samlet set er en fordel for danmark fik det svar fra herre

østeuropæere

udvælge én gruppe af arbejdskraft nemlig østeuropæere

og jeg henholder mig bare til det svar herre joachim b olsen fik

er det jeg tror ikke på at det her er nogen specielt god forretning for danmark og uanset om det var eller det ikke var så ville det jo i den bedste af alle verdener være sådan

kunne vælge hvem der kom til danmark

med det formål at placere sig i ørstedsparken

et eller andet omfang er kvalificerede så er der en uenighed blandt folketingets partier om hvor kvalificeret man skal være og hvor høj en løn man skal

vi fordi vi har nogle sigøjnere i

afskaffe muligheden for at arbejdskraften i europa kan søge hen de steder hvor der er mest brug for den hvilket

gavn af fordi det at arbejdskraften kan blive beskæftiget der hvor der er mest behov for den også gør at man kan få et større afkast

jeg tror at danmark har bedst gavn af selv at have hånd hånd i hanke med hvem der kommer

til landet og herre herre rasmus jarlov tror at danmark har bedst gavn af at det er eu der bestemmer

er uenig med herre rasmus jarlov i

står det jo regeringen fuldstændig frit for indtil nu ser det for mig ud som om regeringens

succeskriterie her er at man kan komme igennem med en indeksering af børnechecken og der vil jeg bare sige

set meget frem til heldigvis er det jo blevet sådan at vi i folketinget diskuterer de her meget meget vigtige spørgsmål ikke ikke bare en sjælden gang imellem men meget meget ofte

også i indkaldelsen kunne have inkluderet at det sådan set ikke kun handler om arbejdskraftens frie bevægelighed

udenlandsk arbejdskraft i danmark handler jo i lige så høj grad om tjenesteydelsernes frie bevægelighed og de handler i lige så høj grad om kapitalens frie bevægelighed

det vigtigt for mig også at understrege at det er hævet over enhver tvivl at det indre marked og de friheder der også ligger i det har givet danmark nogle enorme muligheder for at indfri sit vækst og eksportpotentiale

vi ved at en og tyve procent af den samlede beskæftigelse i danmark er direkte knyttet til danmarks medlemskab af det indre marked og vores bruttonationalprodukt vurderes at være fem procent højere end hvis vi havde stået uden for for den enkelte lo familie betyder det en merindtægt på femogtredstusind kroner om året

en fordel for danmark til gengæld

ikke lukke øjnene for at den frie bevægeligheds forrang for alle andre principper i eu retten skaber store problemer for lønmodtagerne

og i eu retten og det er ikke et problem vi

der er i dag meget få problemer med europæiske lønmodtagere som gennem princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed kommer til danmark for at arbejde og slå sig ned og samtidig betaler

i de fleste tilfælde er de vandrende lønmodtagere dækket af ordentlige løn og arbejdsforhold til gengæld

at der virkelig skabes store problemer med social

kan til syvende og sidst kun håndteres i reglernes kerne

i den her folketingssamling ved en debat om den

en model vi arbejder med på den lange og den meget lange bane for vi gør os ikke nogen illusioner om at det er noget der bliver til noget

også vigtigt at understrege hvad den sociale protokol egentlig handler om den danner ikke basis for en eu samordning af velfærdsydelser i eu i stedet et værn for eksisterende eksisterende arbejdstagerrettigheder i medlemslandene princippet er enkelt i danmark skal man arbejde til en dansk løn og på danske

arbejder altså for en social protokol der kan virke som et værn for lønmodtagerrettigheder på den lange bane på den korte bane og på den mellemlange bane kommer at uklare regler og dårlig håndhævelse udgør en kæmpe forhindring i kampen mod social dumping udstationeringen af udenlandske arbejdere stigende brug af vikarbureauer brevkassefirmaer regelshopping og manglende ansvar for underentreprenører og underunderentreprenører presser bestemte grupper på arbejdsmarkedet ned i løn

i dårligere arbejdsvilkår derfor

er det vores hensigt at vi både på den korte og mellemlange bane vil arbejde for at reglerne om udstationering reelt følger princippet om at man får

samme arbejde det samme sted i den revision der finder sted lige nu er vi kommet

med en hårdere kurs mod regelshopping brevkasseselskaber og nultimekontrakter at eus nyeste afgørelser der tillader indførelsen af kædeansvar også i danmark bliver et gældende princip det skal ikke ske ved lov men gennem fælles aftaler mellem arbejdsmarkedets parter at eu særlig i transportsektoren lukker de huller der skaber unfair konkurrence mellem de firmaer der tilbyder ordentlige vilkår

der ikke gør at eu understøtter medlemsstaterne i at udbrede en større organisering af arbejdsmarkedet

at medlemslandene i fremtiden kan sikre effektiv håndhævelse af og kontrol med forholdene

arbejder vi som vi allerede tidligere har tilkendegivet på at der bliver skabt en bedre balance mellem lønmodtagernes grundlæggende rettigheder lønninger og arbejdsvilkår og eu traktaterne på den baggrund skal

sf alternativet og

fri bevægelighed har skabt vækst og beskæftigelse i eu og danmark

skal være fair bevægelighed folketinget finder ikke at økonomiske rettigheder i eu skal trumfe arbejdstagernes rettigheder folketinget finder det væsentligt at der ikke sker social dumping i eu og at medlemslandene og arbejdsmarkedets parter har det fornødne råderum til at bekæmpe social dumping nationalt folketinget opfordrer derfor regeringen til at arbejde for at der i forhandlingerne om optagelse af nye eu lande aftales regler der gør det muligt at indføre overgangsregler for arbejdskraftens fri bevægelighed i op til syv år

hidtidig praksis folketinget konstaterer at regeringen fortsat arbejder for at skabe opbakning til indeksering af børne og ungeydelsen i forslaget til ændring af forordning otte

ligesom regeringen vil modarbejde forslaget om forlængelse af eksportperioden for arbejdsløshedsdagpenge til andre lande

artikel i berlingske tidende hvor overskriften var socialdemokrater vil være eu skeptiske så var den efterfulgt af sætningen det er helt på månen så tænkte jeg

det altså det der med at socialdemokraterne

arbejdskraftens fri bevægelighed eftersom der i hvert fald er to en halv måned til

udtale sig om noget igen bliver jeg nødt til at spørge herre peter hummelgaard thomsen om

følgende det er rimeligt at man kan få lov til at få job i et andet land og frit søge arbejde i eu så langt så godt men at man frit kan rejse rundt som daglejere og tiggere eller hvad man gør uden fast arbejde det går jeg ikke ind

man kan undgå det hvad er herre

thomsens vej til at indfri det løfte som herre henrik sass larsen har givet til danskerne om at daglejere og tiggere ikke skal kunne bruge

for min skyld må folk jo kalde hvad de lyster for mig at se handler det om

heldigvis og jeg tillader mig også at sige efter i

lidt for mange år ikke have indtaget

nogle der mener betyder at vi er blevet meget mere skeptiske og meget mere kritiske jeg mener

jeg ved ikke om om det som herre henrik sass larsen sagde i november måned to tusind og seksten kvalificerer sig som et løfte

forhindre mange

sygdommen som er arbejdskraftens fri bevægelighed håndterer herre

thomsen symptomerne på forskellig

at gøre det her på en af de ting herre henrik sass larsen anviser er jo en fælles europæisk mindsteløn som herre henrik sass larsen erklærer sig som

tilhænger af er herre peter hummelgaard thomsen også tilhænger af en fælles europæisk

vi har vores arbejdsmarkedsmodel i danmark som vi vil gå meget langt for at værne om mest af alt fordi vi har set at den arbejdsmarkedsmodel vi har har været et rigtig rigtig stærkt værktøj til at sikre at den vækst og beskæftigelse

som vi skaber rent faktisk også bliver fordelt på en ordentlig måde til gengæld kan man jo godt når man anskuer det europæiske billede se at der er en lang række andre lande som jo i forvejen har arbejdsmarkeder hvor løn og arbejdsvilkår bliver reguleret meget mere ved lov

forestille sig at i fremtiden kan det være en model de kan benytte sig af i danmark vil jeg så argumentere for og det kan man allerede vælge at gøre nu kan man jo almengøre de overenskomster man forhandler på privatområdet med videre

til lov altså det ville jo være en måde at sikre at de vandrende arbejdstagere som

også kommer skal arbejde

arbejdsvilkår det

vi har for nuværende ingen planer om at der skal være en

arbejdskraftens frie bevægelighed og reglerne omkring det det

også tjenesteydelsernes frie bevægelighed kapitalens frie bevægelighed også varernes for den sags skyld

at disse økonomiske friheder som de kaldes

over for lønmodtagerrettigheder og forbrugerbeskyttelse og så videre det synes jeg er vigtigt at få med i den her debat derfor undrer det mig også lidt at jeg måtte lytte forgæves

at forslaget om en social protokol indgår

vedtagelse man har lavet sammen med de andre partier og det er jeg jo lidt nysgerrig efter

den sociale protokol er noget man arbejder for på den meget lange bane hvad betyder det og er det at man ikke ligesom har holdt fast i noget som vi ellers har

konstateret at vi er enige om et udtryk for at det der med

noget på en så lang bane at det

er noget man arbejder for

lave en tillægsprotokol til traktaterne som fortæller os eller som uddyber hvad der egentlig menes

lissabontraktaten med en social markedsøkonomi og sociale fremskridt osv

en lang række andre steder omkring de her ting men jeg tror bare at en helt nøgtern konstatering

set at herre pelle dragsted har sagt det skal hedde europæisk solidaritet det ligger heller ikke lige for det tror jeg endda ligger langt længere ude i fremtiden end

at gennemførelsen af en social protokol lå lige om hjørnet det kræver enstemmighed så alene af den grund er

have en realistisk beskrivelse af hvad der skal til men den første betingelse for at man kan få diskussionen blandt eus medlemslande om nødvendigheden af sådan en social protokol

det tror jeg ordføreren er enig i og jeg tror også ordføreren godt ved at

for nogles vedkommende er det overflødigt for sf og alternativet og de radikale har jo tilsluttet sig den sociale protokol så hvorfor har man ikke stået fast og sagt til regeringen

vedtagelsen jo faktisk går sådan lidt forsigtigt i samme retning som herre peter

der står jo et eller andet om at de økonomiske friheder

trumfe lønmodtagerrettigheder problemet er jo så at det gør de men det er da et lille skridt på vejen at man er enig om at det må de ikke og hvad var så mere naturligt som et led i arbejdet for en social protokol end at sige til de andre partier i folketinget det skal vi da have stående også som en naturlig konsekvens af en erkendelse af at de økonomiske friheder har fået forrang

er jo at forudsætningen for at et medlemsland kan rejse det her krav over for de andre medlemslande og allerhelst i forening med andre medlemslande er at der også i det danske parlament er en bred enighed om at det her er et krav vi skal rejse det synes jeg i hvert fald det synes vi i

på den rejse er jo at der nu er lagt op til en vedtagelsestekst som hvis folk ellers stemmer som

indtil videre i debatten har tilkendegivet

man på nationalt plan skal have de fornødne muligheder for at bekæmpe social dumping og at man

i den her vedtagelsestekst skriver at de økonomiske rettigheder ikke skal trumfe

på den rejse som jeg realistisk set mener er et godt stykke vej jeg

dansk folkeparti sig da i det mindste med at specificere

hvilke konkrete dele af regeringens eu politik

de er utilfredse med men i dag er

samlebetegnelsen de negative konsekvenser af den fri bevægelighed jeg må derfor også på forhånd

tale ikke kommer ind på alle de områder som dansk folkeparti

kan vi så forhåbentlig få afklaret i den efterfølgende debat arbejdskraftens frie bevægelighed er en kerneværdi i

og den har enorm stor værdi for danmark for danske virksomheder og for dansk økonomi danmark har stor nytte af de danskere der rejser ud i verden indsamler erfaringer og kommer hjem med friske ideer men mindst lige så vigtigt er det dog med den udenlandske arbejdskraft som kommer til danmark i

er den udenlandske eu arbejdskraft medvirkende til at give det økonomiske opsving både flyvehøjde og flyvelængde jeg modtog før jul en række udvalgssvar fra finansministeriet hvoraf det blandt andet fremgår at den samlede

bidrager med en og tyve milliard kroner til den offentlige saldo og det er nettotal arbejdskraften fra eu otte og tyve landene står

for lidt over halvdelen og det svarer altså til tretten milliard kroner den fri bevægelighed er altså med andre ord en særdeles god forretning for

skal vi selvfølgelig sikre at den fri bevægelighed sker inden for nogle rimelige rammer og det er en opgave som regeringen løbende forsøger at løfte i sommer vedtog vi og det var blandt andet sammen med dansk folkeparti eksempelvis en skærpelse af straffen for det

skærpelsen skulle så tage hånd om den udfordring det er at der

nogle mennesker der misbruger den fri bevægelighed til at komme til danmark uden at have et sted at bo og uden at have et arbejde og som i stedet for slår lejr diverse offentlige steder og skaber utryghed og hvis man går en tur

de er praktisk talt væk så den fri bevægelighed handler naturligvis om fri bevægelighed for arbejdskraft og ikke for alt muligt andet og det princip værner regeringen om derudover arbejder vi også løbende på at den fri bevægelighed ikke skal medføre urimelige træk på danske velfærdsydelser konkret så vi jo gerne at vi blandt andet fik mulighed for at indeksere børnechecken så den svarer til udgiftsniveauet i det

det er i øvrigt en indsats som får opbakning fra lande som holland tyskland irland og østrig og selv om kommissionen altså foreløbig stiller sig noget på bagbenene

fortsætter vi selvfølgelig arbejdet jeg synes altså med andre ord at vi har

for at imødegå de negative konsekvenser ved den fri bevægelighed

hvad nu med optagelsen af landene

må jeg sige at det nok er gået lige lovlig stærkt med at få sendt den her forespørgsel af sted i hvert fald

så læseren nemt kunne få det indtryk at landene på vestbalkan

det ved dansk folkeparti jo

tilfældet tværtimod har alle aktuelle kandidater til eu medlemskab

for venstre er det selvfølgelig også et afgørende princip at et medlemskab af eu

man kan arbejde på at gøre sig fortjent til vi holder fast i at forhandlingernes udfald på ingen måde er givet på forhånd det afhænger af landenes evne og vilje til at påtage sig medlemskabets forpligtelser og

og der må også i sidste ende tages hensyn til eus egen evne til at optage nye medlemmer

så i fremtiden vil lykkes for landene på vestbalkan vil jeg undlade at spå om jeg håber det da

hvis det bliver aktuelt vil venstre naturligvis arbejde for at der i optagelsesforhandlingerne af nye lande aftales nogle regler som gør det muligt at indføre overgangsbestemmelser for arbejdskraftens fri bevægelighed i op til syv år sådan var det i øvrigt også sidst vi udvidede eu det er nok en meget fornuftig regel jeg håber at det på den ene eller anden måde var hvad dansk folkeparti havde tænkt sig med dagens debat ellers står jeg som sagt til rådighed for opfølgende spørgsmål og jeg vil takke for

det kostede danmark fem hundrede million kroner

at have de her mennesker så kom der som

indvandreres nettobidrag

offentlige finanser som gik på året to tusind og fjorten men som

nu gav de pludselig en indtægt på seks hundrede million

spurgt til regnemetoderne og hvis man havde fastholdt de regnemetoder som herre bjarne corydon havde brugt ja så var sagen den at det gav et underskud på to hundrede million kroner

er en taknemlig størrelse og at det afhænger meget af hvad man lægger i dem det jeg i virkeligheden ville spørge herre jan e jørgensen om er om

at de nuværende regler giver eu borgere ret til en hundrede

tre og tyve velfærdsydelser i danmark synes

at når man arbejder et sted så har man nogle rettigheder og så har man nogle pligter

i danmark indrettet os på en måde sådan

man betaler noget skat og det betyder

eu statsborger ikke skulle kunne komme på hospitalet når man arbejdede i danmark

så skulle man vel også have en reduktion i sin skattebetaling så der er en sammenhæng

mellem rettigheder og pligter og på samme måde gælder det jo så når en dansker tager ud altså det er som om

det for dansk folkeparti alene er et billede af at det vælter ind med alle mulige udlændinge over

danske grænser der kommer og tager en masse arbejde fra os

dansk folkeparti fuldstændig glemmer den arbejdskraft der går den anden vej og dansk folkeparti i øvrigt fuldstændig glemmer

ikke var nogen virksomheder der ville ansætte den arbejdskraft der kom fra de øvrige eu lande

så bare lade jordbærrene ligge og rådne

men den rimelighed er jo altså også at

de muligheder man har for at få del i offentlige ydelser i danmark og de ydelser der er nok lidt mere lukrative end dem man kender fra polen og rumænien så langt tror jeg godt

men jeg synes bare det er interessant

ikke forholder sig til at der er de her en hundrede og tre og tyve ydelser som man altså har krav på nu kan vi jo ikke lave en filibuster her

jo læse dem alle sammen op men det er da helt vildt at

som man har krav på hvis man er eu borger og det kan man da ikke som venstremand være begejstret

det var det gode gamle dansk folkeparti men men nu er man jo nærmest ved

kan vi da godt gennemgå jeg er med på at vi kan lave en lille studiekreds jeg skal nok sætte

dem men grundlæggende må det være sådan at når man arbejder og betaler skat har man de rettigheder der følger med at være arbejdstager det kan

at deres børn skal betale for at gå i skole at de skal betale for at komme på hospitalet og så videre

er hovedproblemet med den fri bevægelighed jo ikke at europæiske arbejdere har mulighed for at søge arbejde her i danmark eller at danske arbejdere har mulighed for at søge arbejde i andre europæiske lande det

eu reglerne som ligger til grund

kan opnå ret til velfærdsydelser og noget social tryghed prøv at forestille jer eller man skal prøve at forestille sig for jeg må ikke

ikke kunne opnå rettigheder til de samme velfærdsydelser som herboende arbejdere hvad ville resultatet være af det det ville være at det som alle siger man vil undgå nemlig social dumping

ville eksplodere fuldstændig for vi ville få en stor gruppe udenlandske arbejdere der ikke havde nogen social tryghed og som derfor ville være til fals for at tage et hvilket som helst job under hvilke som helst vilkår nej hovedproblemet er det som socialdemokratiets ordfører sådan set sagde det

formand fru mette frederiksen slog fast i en kronik her

altså retten til fri bevægelighed for arbejdskraft varer tjenesteydelser og kapital har fået forrang for alt andet og med alt andet mener

forbrugerbeskyttelse og så videre vi er kommet i en situation hvor de økonomiske friheder ikke altid og ikke hele tiden men i afgørende situationer overruler hensynet til lønmodtagernes rettigheder og til forbrugernes og og borgernes beskyttelse det er hovedproblemet og det er det

der skal gøres noget ved når vi taler social dumping

består problemet jo i at vi er blevet alvorligt begrænset i vores muligheder for at sikre at udenlandske arbejdere der kommer her til landet

arbejder på lige vilkår med dem der bor her i forvejen

handler jo om at danmark i kraft af det indre markeds regler ikke frit kan bestemme under hvilke vilkår udenlandske arbejdere skal arbejde her i landet

importerer arbejdskraft hvad de jo gør i stor stil ved at ringe direkte til vikarbureauerne

på lige vilkår det er det vi skal gøre noget ved vi kan gøre meget nationalt vi kan skærpe brugen af arbejdsklausuler altså kravet om at

skal stille krav om at løn og arbejdsvilkår følger de repræsentative overenskomster her i landet vi

i købet indføre et obligatorisk krav om at alle offentlige myndigheder skal bruge de arbejdsklausuler vi kan indføre en generel lovgivning om kædeansvar

at virksomheder her i landet der har nogle ledige job skal slå dem op

får mulighed for at byde på jobbene vi kan indføre id kort på byggepladser og i andre udsatte brancher vi har

som vi efter enhedslistens opfattelse ikke har udnyttet godt nok

også nødt til at få ændret eu reglerne og det er jo der kravet om

ændring af udstationeringsdirektivet sådan at vi kan få lov at stille de samme krav til de udstationerede virksomheder som til danske virksomheder at vi kan få ret til at stille krav om at man har en ansættelseskontrakt der er godkendt af den fagforening der har overenskomsten som forudsætning for at kunne arbejde i danmark og der er en lang række andre eu regler vi også skal arbejde

det er sådan set det vi skal fokusere på her i folketinget og derfor

at læse enhedslistens forslag til vedtagelse op

én forskel i forhold til det som en række andre partier

har stillet sig bag og det er at vi helt eksplicit siger at vi opfordrer regeringen til at arbejde for en social protokol som foreslået af den europæiske fagbevægelse

er man også nødt til at rejse det krav så jeg tror egentlig jeg vil nøjes med at læse første afsnit op

folketinget finder ikke at økonomiske rettigheder i eu skal trumfe arbejdstagernes rettigheder og opfordrer derfor regeringen til at arbejde for en social protokol som foreslået af den europæiske fagbevægelse

forsøger at gøre social dumping

et stort aktuelt problem som eu ikke gør noget som helst ved og som danmark ikke gør noget som

jeg med på at herre finn sørensen gerne så at vi havde planøkonomi i danmark i stedet for markedsøkonomi men vi har altså markedsøkonomi

hvis social dumping så var et problem af den størrelse som

logisk set være en tårnhøj arbejdsløshed blandt

arbejdere fordi de blev underbudt af arbejdere fra syd og østeuropa

under på en udtalelse der faktisk i allerhøjeste grad koncentrerer sig om det blandt andet sætningen folketinget finder det væsentligt at der ikke sker social dumping i eu og at medlemslandene og arbejdsmarkedets parter har det fornødne råderum til at bekæmpe social dumping nationalt det ville man vel ikke skrive hvis man ikke mente at det var et problem

det fornødne råderum til at løse den opgave så det er min første del af svaret den anden del af svaret er

i to tusind og otte

op imod tohundredetusind herboende lønmodtagere i løbet af kort tid derefter

mange mange tusinde udenlandske

årstallet og det har jeg så ikke lige helt præsent men vi var hurtigt over ethundredetusind udenlandske

i stedet fik vi jo så cirka tohundredetusind herboende arbejdsløse så den problematik

hvornår har jeg sagt at jeg ikke mener at social dumping er et problem spørgsmålet er hvor stort problemet

og hvor gode vi er til at bekæmpe det jeg mener jo at vi bekæmper

at danmark har høje lønninger og samtidig lav arbejdsløshed hvis ikke vi gør noget for at bekæmpe social dumping og hvis folk bare kan komme væltende ind og tage job som daglejere til ingen penge og hvad ved jeg og underbyde dansk

omkring ethundrede og halvfjerdstusind ledige

er blevet oplyst her fra talerstolen i dag at antallet af udenlandske arbejdere her i landet er steget markant og det er jo korrekt og at vi er langt på den anden side af ethundredetusind det er vel i sig selv en illustration af problemet altså at danske virksomheder importerer udenlandsk arbejdskraft i stor stil samtidig med at vi har

for en del af herre finn sørensens tilgang nemlig

sagt fra talerstolen og også til spørgsmålene

at man har et ønske om at reformere eu og derfor tillader jeg mig at gå en lillebitte smule ud over

nemlig forvirret på et højere plan og jeg håber at herre finn sørensen

egentlig præcis at enhedslisten overordnet mener

at man ønsker en genforhandling af danmarks tilknytning til eu som så skal sendes til folkeafstemning

tilvejebringe den genforhandling uden at om at artikel halvtreds udløses man er

ikke om vi kan men med den erkendelse der er kommet hos socialdemokraterne tror jeg at socialdemokraterne må erkende at på et meget væsentligt punkt

er de forudsætninger jo blevet brudt det er det der er udtrykt i erkendelsen om at de økonomiske friheder har fået

alt det gode det er jo en erkendelse af at de forudsætninger vi kom ind i eu på

to og halvfjerds er blevet brudt så er spørgsmålet hvordan

jo ikke fremskrive i detaljer men en regeringskonference er jo en oplagt lejlighed til at man som medlemsland rejser sine krav over for de andre lande og sådan har det jo faktisk været hver gang der har været en forhandling om traktatændringer så er der lande

jævnfør edinburghaftalen som

at danmark stillede nogle krav til dansk medlemskab af eu

i sig selv en start på en genforhandling at man i forbindelse med en regeringskonference siger at de og de og de ting vil enhedslisten have opfyldt for at acceptere og nikke ja til en traktatændring

så er opfyldt lad os antage at hele eu har bakket op om det så er en bedre balance mellem lønmodtagerrettigheder og eu retten vi er alle sammen glade eller i

have en folkeafstemning

dansk medlemskab af eu er det korrekt forstået og med hvilket formål

vil vise sig når man kender det

en helt tænkt situation hvor vi ikke engang kender resultatet

er den proces som vi mener skal sættes i gang i forhold til danmarks relation

er da forskel på at genforhandle ud fra at reformere eu indefra

det er da to vidt forskellige ting og

også derfor det er dybt relevant

inddrage spørgsmålet om artikel halvtreds

af eu jeg synes at enhedslistens

er dybt dybt forvirrende

det må jeg altså sige og derfor er da behov for klarhed over om enhedslisten vil ud af eu eller

gribe det her spørgsmål an på

er selvfølgelig danmarks betingelser

vi have en bred folkelig diskussion i på baggrund af hvad bliver det mere end fyrre års

en god diskussion hvor den danske befolkning finder frem til nogle ønsker og nogle krav

er der skal ændres

det vil vi tage initiativ til når vi får

ønsker vi at den danske befolkning får mulighed for at forholde sig til det det er sådan set processen i al sin enkelhed og det kan vel ikke være så slemt set fra herre holger k

stor diskussion men der er da stor forskel på

have en stor folkelig diskussion med henblik på at få en ny traktat

traktatændring eller om man vil have den med henblik på at få danmark meldt ud af eu

hvad der er enhedslistens mål med det her

og danske krav i højere grad det kan være gennem traktatændringer det kan være gennem forskellige andre ting social protokol som vi diskuterer her i dag eller er det meningen at vi skal ud af eu det synes jeg

om forbrugerbeskyttelse miljøbeskyttelse social dumping og så videre

de er blevet tilgodeset i en grad så vi kan anbefale at

i et stykke tid endnu fortsætter i medlemskabet

slags opbrud i hele eu

at man måske skal indrette sig på en helt anden måde end man har gjort med de traktater vi har i dag hvor for at sige det lidt firkantet kapitalen styrer det hele eller kommer vi i en situation hvor vi vil anbefale den danske befolkning at melde sig ud

proces det eneste vi gør er at vi tager bestik af at der er et klart flertal i den danske befolkning for at være i eu så vi vælger bare at rejse diskussionen

protokol altså forhandle som et eu eller vil man forhandle

udmeldelse fra dansk side vil betyde og

vi skal tage tage hul på

hvis det nu var en realitet hvis vi nu igennem godt politisk arbejde fik overbevist de andre lande om at

forhandlinger om at

vil man se at det forslag og kampen for det

kan man sådan set sige eller fortolkningen af traktaten hvis vi skal blive i det forslag som den europæiske

det er det som den kamp handler om ved siden af det har enhedslisten selvfølgelig et overordnet syn på eu og eus fremtid og hvordan vi bør indrette os i europa og et af kravene kan jo godt

være mere omfattende ændringer af eu strukturer eller hvad ved jeg

så jeg håber det er klart nok at man

arbejde på mere end et plan det tror jeg er meget

enhedslistens side at gøre men men hvor er det prioriteringen ligger

politisk igennem vores politiske kolleger rundt i hele europa om en social protokol så også at have de her udmeldelsesforhandlinger det synes jeg står meget usikkert hen

er det det man vil vil man arbejde parallelt på det vil man have de her udmeldelsesforhandlinger i gang eller hvad er det

en omfattende diskussion vi har kun skitseret den i nogle overskrifter og jeg har stået her og beskrevet en mulig proces og en mulig anledning til at tage den diskussion ved siden af det spor har vi så en meget konkret opgave der hedder at vi skal prøve om vi kan få dæmmet op for social dumping vi skal prøve

får forrang for de økonomiske friheder og der er vi da bare vældig glade for og tilfredse med at vi er kommet et godt skridt videre

det har de selvfølgelig gjort vel vidende at det

så havde man ikke tilsluttet sig det ved jeg godt

bare glad for at vi er nået til en fælles erkendelse og så arbejder vi selvfølgelig

for at rejse en virkelig vigtig debat nemlig den om arbejdskraftens frie bevægelighed at arbejdskraft kan flyde på tværs af landegrænser har mange positive effekter og er til gavn for danske borgere og virksomheder mange danskere nyder godt af at man kan tage til et andet land og finde et arbejde virksomhederne nyder godt af at kunne finde arbejdskraft fra andre lande så de kan ansætte de folk de har behov for at arbejdstagere kan bevæge sig over landegrænser bidrager i høj grad til skabelse af vækst og velstand desværre må vi konstatere at flere partier er stærkt optaget af at afskære virksomheder fra

i muligheden for at komme til danmark og arbejde det har man for

tydeligt set ved at et flertal i folketinget anført af dansk folkeparti og socialdemokratiet eksempelvis fik forhøjet beløbsgrænsen for udlændinge

sværere for danske virksomheder at rekruttere den arbejdskraft som de har behov for det efterlader et reelt og konkret problem for danske virksomheder og dermed jo for alle danskere og det er meget beklageligt at et flertal i folketinget ikke tager større ansvar for

finde løsninger det er afgørende at vi kan tiltrække den dygtige indiske it ingeniør eller programmør som nu begrænses i muligheden for at arbejde i danmark ved at gennemføre tiltag som dem går danmark glip af både hænder og viden hvilket jo er helt på månen i en tid hvor de danske virksomheder i alvorlig grad har brug for arbejdskraft hvis virksomhederne begrænses i deres muligheder for at rekruttere den medarbejder de har behov for hæmmer vi muligheden for at skabe vækst i danmark og med mindre vækst bliver det danske samfund mindre velstående

nogle gange som om det flertal som er optaget af at hæmme adgangen for udenlandsk arbejdskraft til danmark

for virksomheder at have ansatte hvis de skal kunne levere et produkt når der eksisterer det flertal i folketinget som gør det sværere for virksomheder at rekruttere internationalt

og arbejdskraftens fri bevægelighed jeg har tit

debatter om emnet hørt argumentet

kunne rekruttere en inder eller en fra ukraine når vi har fem hundrede millioner europæere at rekruttere fra

derfor er en smule bizart og lidt eller meget selvmodsigende at man nu her i

netop den fri bevægelighed for arbejdskraft i europa optagelsen af landene på vestbalkan sker som ministeren redegjorde for hverken i morgen eller i næste uge derfor er det heller ikke noget der umiddelbart bekymrer mig eller liberal alliance nævneværdigt

set mere bekymret for det politiske flertal her i folketinget som problematiserer det gode ved at vi kan rekruttere på tværs af landegrænser for konsekvenserne af den holdning er mere konkrete og aktuelle end en eventuel fremtidig optagelse af nye lande i eu den fri bevægelighed for arbejdskraft står centralt i hele eu samarbejdet om det indre marked og det er netop det indre marked

været medvirkende til at handelen mellem eu landene er vokset fra otte hundrede milliard euro

to og halvfems til tre tusind en hundrede og ti milliard euro i to tusind og seksten frihandel har gennem historien vist sig at være en sikker og stabil vej

i dag ser vi tegn på at danmark og dansk økonomi er inde i et økonomisk opsving det er glædeligt danske virksomheder råber imidlertid vagt i gevær

kan ikke besætte de ledige stillinger de har

det gælder både højt specialiserede stillinger men det gælder også i servicefag inden for turismen for eksempel uden tilstrækkeligt med hænder og viden sakker danske virksomheder bagud og vil risikere

helt eller delvis til andre lande hvor rekrutteringsgrundlaget bedre matcher deres behov på den korte bane er situationen imidlertid også alvorlig for i den nuværende økonomiske situation kan mangel på arbejdskraft være en stærkt medvirkende faktor til at overophede dansk økonomi her nytter ansvarsforflygtigelse ikke

lande er en del af løsningen på de udfordringer som danske virksomheder står over for men selvfølgelig ikke hele løsningen det er klart derfor skal vi fortsat også arbejde for at danskere der står uden for arbejdsmarkedet kommer ind på arbejdsmarkedet her gør regeringen fortsat en stor indsats

mange tusind danskere som i dag er på

forskellig art selv om de burde være på arbejdsmarkedet

skrue på skat er jo for eksempel et af dem lad mig sluttelig slå fast at vi i liberal alliance er imod sammenkoblingen af retten til arbejde med retten til sociale ydelser det er en sag som jeg ved regeringen er optaget af og arbejder hårdt for i relevante forhandlinger om forordning otte hundrede og tre og firs samtidig må vi bare ikke glemme at det samlede regnestykke for eu borgernes indsats på det danske arbejdsmarked er entydigt positivt for danmark havde vi ikke den fri bevægelighed for arbejdskraft ville vi stå i seriøse

trylle med dem så der bliver en difference på otte hundrede million kr alt afhængig af hvilke

det var ikke nogen særlig eu skeptisk tale fru christina egelund

i tvivl om hvorvidt liberal alliance stadig ser sig selv som et eu skeptisk parti jeg tror

men det kan fru christina egelund måske blandt andet komme ind på

fru christina egelund sig helt konkret

tre og tyve velfærdsydelser som

at få hvis de kommer til danmark det må da gøre ondt i en liberals hjerte det gjorde det ikke i herre jan e jørgensens men det må da gøre ondt i

fra finansministeriet på hvordan regnestykket ser

forkert af at herre kenneth kristensen berth siger

og har altid været skeptiske over for socialisme over for socialdemokratisk politik ligegyldig om den gennemføres i en kommune i en region her i folketinget eller i eu og det

i nogle etaper har sjoflet nærhedsprincippet for eksempel vi mener at beslutninger træffes bedst når de træffes tæt på borgerne men jeg er ikke et sekund skeptisk over for at vi selvfølgelig skal samarbejde

europa i forhold til det her med sociale ydelser

at spørgeren jo kender liberal alliances holdning ganske godt vi er imod det sagde jeg også i min tale

var i april måned gav det et overskud men hvis man lagde de samme forudsætninger ind i regnestykket regnestykket som herre bjarne corydon den tidligere finansminister gjorde så gav det pludselig et underskud og det siger jo en del om at at det er forudsætningerne som man lægger ind i sådan et regnestykke der har indflydelse på

med det og sandheden er jo at

ikke er diktator i bruxelles og ikke kan beslutte hvordan det her skal foregå det foregår i politiske forhandlinger ligesom man også forhandler sig frem til resultater her i huset

og spørgeren ved jo udmærket godt at der aktuelt er forhandlinger om den her berømte forordning otte hundrede og tre og firs blandt andet om indeksering af børnechecks blandt andet om retten til dagpenge og så videre der er liberal alliances holdning klar

arbejde beskæftigelse

hvad betyder det i praksis betyder det at udenlandske arbejdere der kommer her til landet ikke skal have ret til sociale ydelser

hvilke velfærdsydelser det kan være kontante velfærdsydelser det kan også være andre former for ydelser adgang til institutioner eller hvad ved jeg jeg man vil tildele så

per automatik medfører

adgang til de ydelser som der nu måtte være i det land mener jeg

at det bør være sådan de tre partier er så dansk folkeparti liberal alliance og enhedslisten vi er så ikke

hvad det så er vi skal beslutte i den forbindelse men det principielle i det er vi da enige om men er ordføreren klar over at det er en meget

hvis den skal realiseres fuldt ud vel vil kræve et fuldstændigt opgør med det indre markeds

bevægelighed som sådan

ydelser er en forudsætning for

arbejdskraftens fri bevægelighed det at man har ret til at rejse på tværs af landegrænser ubetinget et gode

for europa så er der nogle justeringer blandt andet om

set ikke kan bruges til noget

eller at det andet passer og at jeg kan regne meget bedre end en anden kan så derfor kunne

vi diskuterer lidt mere principielt

hvis vi nu lægger tallene til side hvad er det så vi ønsker hvad er det

et europa vi ønsker og hvad er det for

indrømme at jeg synes at hele præmissen

det her med at den fri bevægelighed er noget skidt

forsvare noget fordi det

helt forkert det mener alternativet ikke

eu samarbejdet det handler om at vi alle sammen alle

bliver forelsket flytter sammen med nogen bliver boende et stykke tid

der ligger i den fri bevægelighed at vi kan

derfor er den så fundamental for hele eu samarbejdet og det skal vi virkelig

det er hele den dimension som jeg synes er så afgørende for

at vi bliver rigere sammen

bliver rigere mentalt og kulturelt sammen

at vi kan vælge at blive klogere

rigtig gode mennesker fra fra

og gøre os klogere og mere innovative og det skal vi altså beskytte

er der jo altid udfordringer ved alt og det er der også ved den fri bevægelighed der er nogle ting hvor man kan sige okay er der noget her vi kan gøre bedre det er der jo

der ligger i den sociale søjle altså uddannelse og livslang læring ligestilling mellem kønnene lige muligheder aktiv beskæftigelsesstøtte sikker og fleksibel beskæftigelse altså

kontrakt at prøvetider ikke må være for evigt det er lønninger det er oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelse det er at der skal være en inddragende dialog om de sociale spørgsmål med inddragelse af arbejdstagere det er balance mellem arbejdsliv og privatliv altså at der skal være en ordentlig balance dér det er et sundt sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse for arbejdstagere

handler om at folk har ret til en minimumsindkomst altså at det

jo forskelligt hvordan vi gør det i landene

selvfølgelig også at ældre der stopper på arbejdsmarkedet også har ret til et liv og dermed også en indkomst en alderspension

om adgang til grundlæggende tjenesteydelser

at diskutere de her ting fordi man begynder at tage fat på noget af det

holder hinanden op på at vi egentlig behandler vores borgere ordentligt

vi sørger for at vi har nogle ordentlige socialsystemer

så jeg synes at vi skal arbejde langt mere i den retning og se på det der er et udmærket beslutningsforslag som vi diskuterer for tiden om

en social protokol det er næste skridt som

synes at man ikke gør noget på nuværende tidspunkt mener jeg er helt forkert for vi gør rigtig meget i fællesskab

ansvarliggøre

virksomheder og så videre vi kan gøre rigtig mange ting allerede som det er

nu skal vi i gang med at diskutere det hele og

at byde udenlandske arbejdere velkommen i sit land det er vi forhåbentlig enige om det lød næsten som om

vil erkende at sådan behøver det ikke være det vil selvfølgelig skulle afgøres af det politiske flertal i det pågældende land i hvilket omfang man inviterer udenlandske arbejdere ind og under hvilke vilkår men det er vel også dybest set meget demokratisk og den rigtige måde at gøre det på frem for det vi har i dag hvor det faktisk er eu der bestemmer både omfang og vilkår

elementer i den sociale søjle som ordføreren nævnte man kan kalde det en slags rettigheder bortset fra at de jo ikke har nogen bindende juridisk gyldighed som det er i dag

i europaudvalget og vi giver mandat til vores regering det er altså ikke noget eu som en eller anden underlig ubegribelig størrelse beslutter det er noget vi er med til at beslutte at man kan byde arbejdstagere fra andre lande velkommen ja det mener jeg også det var liberal alliances ordfører der var inde på

hvor man sætter de her grænser for hvornår folk egentlig må komme

og forpligtende samarbejde i eu hvor vi faktisk siger jamen altså vi gør det her til

med at skulle sidde og lave alle de her særregler hele tiden og bedømme om man nu skal tjene trehundrede og

eller hvilke andre store lønninger man

herinde der er med til at beslutte de her ting i forhold til om alle de her tyve punkter skal

de punkter man har kunnet blive enige om og det synes jeg

af hvordan man skal implementere det lige nu er det ikke retligt bindende der er det en måde vi skal måle hinanden

der afgør det eller det danske folketing der afgør det hvis det er sådan at et kvalificeret flertal af de andre lande vil gennemføre tingene så bliver de gennemført uanset hvad det danske folketing siger det var sådan set

spørgsmål det andet spørgsmål var da meget præcist synes jeg jeg spurgte er det ordførerens opfattelse at alle de elementer nogle kalder det rettigheder skal gennemføres ved eu lovgivning og hvis ordføreren mener det vil ordføreren så anerkende det faktum at så har vi bevæget os yderligere et skridt

et flertal for og det er jo det samme vi har valgt i vores demokratiske institutioner i eu som vi så kan have en lang diskussion om hvordan vi kan forbedre

sociale rettigheder ja så bliver vores samarbejde tættere om det så bliver en forbundsstat

spørgeren brugte om det var forbundsstat eller hvad det mener jeg ikke det gør

vi begynder at arbejde med at have sociale rettigheder på tværs

faktisk det er ganske fornuftigt at eu

og derfor vil jeg også gerne som den den tidligere ordfører

for mig og for radikale venstre og der handler det egentlig ret overordnet om at efterlade et

men det er faktisk det det her handler om for mig altså hvad skal vi

hvordan skal vi leve sammen og hvordan forholder vi os til resten af verden

over for nogle ret afgørende valg jeg

man kan se i danmark i europa og sådan set også i høj grad i usa ja måske endda i det meste af verden at man kan vælge at føre politik

nogle ambitioner

skabe for vores børns fremtid

troværdige svar på altså hvad skal vi leve af og hvordan skal vi leve sammen

at vi bør have svar på og have som

præsident clinton i

tabere af globaliseringen

politiske svar på nogle af de skævvridende problemer som et ureguleret globalt marked

og radikale venstre er eu og det indre marked et af de bedste svar

et reguleret marked ellers ville det være anarki

faktisk vældig stolt af vores egen konkurrencekommissær

at store virksomheder der opererer globalt efterlever de regler vi har vedtaget

det hjælper mennesker

af clinton er sådan set at sige its education stupid eller

svar på hvordan vi genfinder samtalen med hinanden på tværs af forskelle uddannelsesfællesskaber

bygge bro over nogle af de kløfter

selvfølgelig regulerede vilkår

og for eu

med den sociale søjle fornuftigt skridt i eus udvikling det skal jo netop være med til at fremme fair og ordentlige vilkår for alle

som dansk folkeparti antyder med den her forespørgsel og med ordførerens tale

et europa må man forstå hvor vi som eu borgere ikke længere kan søge job i andre eu lande på regulerede vilkår fælles regulerede vilkår

på vindmøllefabrikkerne ja

det indre marked

fra vil arbejde for en indeksering af

der nu engang er født her

nogle grundlæggende udfordringer med eu samarbejdet på den ene side

for varer serviceydelser kapital og arbejdskraft

vigtigt og det sker også at der løbende er en diskussion om hvordan vi regulerer

og hensyn til forbrugerinteresser og så videre

på den anden side står vi også med at dette indre marked fungerer i et samarbejde mellem nationalstater som har meget forskellige forhold

er forskellige politiske forudsætninger der er forskellige forudsætninger for hvordan man har opbygget eksempelvis velfærdssamfundene nogle steder har man brugerbetaling andre steder har man en universel velfærdsmodel med gratisydelser der er forskellige forudsætninger

i de forskellige lande med andre ord det

mellem så forskellige nationalstater giver jo nogle helt helt specielle problemstillinger som vi må diskutere

politiske diskussion eller politiske kamp

i europa

parlamentet men jo i endnu højere grad i de enkelte nationalstater

stadig væk der at de centrale beslutninger ligger og ikke mindst

styrkeforhold i tyskland som kan ændre den tyske økonomiske politik det vil få enorm betydning for hvordan europa

eu vil udvikle sig men men i det hele taget det

styrkeforhold på europæisk niveau

er en del af den kamp og en væsentlig del af den kamp

for at regulere om jeg så må sige hvis det viser sig at den europæiske regulering

er tilstrækkelig og det er den jo

skal vi også have en ventil der ligger i at nationalstaterne ligesom kan trække i bremsen og lave deres egne regler for ligesom at beskytte eksempelvis velfærdssamfundene

synes at

som i hvert fald flertallets vedtagelse her i dag er udtryk for

er opmærksomme på de udfordringer og de problemer der ligger i social dumping der ligger i

vi mister styringen og reguleringen af

der er andre lande der ikke har de velfærdssamfund og som derfor ikke har den samme interesse den diskussion foregår og der er det jo vigtigt at vi fra dansk side om

så har diskuteret i andre beslutningsforslag her

vedtagelse der ligger her i dag

tale om store store fremskridt i forhold til at få

så må sige forpligtet regeringen på

arbejde for at bekæmpe social dumping

sikre rettigheder for lønarbejderne at sikre at

ikke er det indre marked der skal have forrang i forhold til arbejdstagerrettigheder

børnepengene udvikler sig så der bliver

er tale om et godt godt forslag her som peger i en meget god retning selv om det ikke er et hundrede procent perfekt

socialdemokratiet skulle til at være

at han sådan mere eller mindre

som herre henrik sass larsen forestillede sig det sagde han i bt jeg tror det var dagen efter at at herre henrik sass larsen havde udtalt sig så

i danmark skal have mulighed for at trække i nødbremsen

jeg kunne bare godt ønske mig at herre holger k nielsen

udpege nogle af de områder hvor herre holger k nielsen synes at der er anledning til

at trække i nødbremsen og i givet fald

og henrik

vi skal trække i vil

det er vigtigt at

fra dansk side får mulighed for

herre jacob mark uden decideret at nævne det men ved at sige at han var enig med herre henrik sass larsen

vi får den diskussion derimod synes jeg da bestemt at det

det som herre peter hummelgaard thomsen var inde på er det man kalder en almengørelse af overenskomsterne der ligger et problem i det

og en fagbevægelse der kunne være stærkere end den er

og dermed jo lave lovgivningsindblanding i overenskomsterne men uanset hvad tror jeg vi skal overlade den diskussion til fagbevægelsen og ikke begynde at tage den her

jeg kan også godt se der er nogle positive formuleringer i det her forslag til vedtagelse det sagde jeg også fra talerstolen

det skal man gøre men en ting er jo positive formuleringer noget andet er konkret handling og det er jo derfor jeg er skuffet over at man ikke har forlangt at forslaget om en social protokol kom med

så ville der da trods alt være noget rimelig konkret på den

men det jeg ville stille ordføreren et spørgsmål om var egentlig noget han

ærgrer ordføreren sig så ikke over at vi ikke fik en femte undtagelse der handlede om mulighederne for at beskytte vores overenskomst

dengang var jo meget koblet

vi havde en diskussion om arbejdsmarkedet også sådan som

en vedtagelse ved siden af og der tror

at det indre marked

det ønske om at fastholde modellen fordi man får

set med eus briller rimelig vidtgående undtagelser for eksempel fra ømuen ømuen og de andre ting det andet

ved vores danmarkserklæring

fik et beroligende brev fra en kommissær som så viste sig ikke at holde vand det er jo på den baggrund

set i bagklogskabens klare lys ville det så ikke være godt at lytte for vi var faktisk nogle i fagbevægelsen der kan jeg jo godt sige vi der ønskede at vi fik en femte undtagelse så havde vi jo sluppet for alt det der social dumping og så havde vi sluppet for at domstolens indgreb i konfliktretten fik betydning for danmark så havde vi haft retten til selv at bestemme vedrørende velfærdsydelser det er derfor jeg spørger fortryder ordføreren ikke en lille smule at man ikke holdt fast

sagde herre finn sørensen ikke i nitten tre og halvfems det

nogen som helst betydning og at det var det største forræderi

nu har respekt for det arbejde der blev lavet dengang

altså det det jo handler om nu er hvordan vi får sikret det danske arbejdsmarked og danske arbejdstagerinteresser og det er jo det debatten i dag også også handler om og der synes jeg da det er vigtigt at stort set hele folketinget står bag en rimelig skarp linje i forhold til social dumping i forhold til at vi får reguleret arbejdsmarkedet sådan at det ikke bare er det indre markeds økonomiske friheder der kommer til at bestemme det synes jeg da vi skal anerkende og det

det er en fordel for danskerne og for danmark at danskere kan rejse til andre europæiske lande og og få arbejde det bringer kompetencer forbindelser og penge til danmark jeg har

det lærte jeg utrolig meget af og det er til meget stor gavn for novo nordisk at de nemt kan sende danskere til deres datterselskab i england og andre europæiske lande hvor de så kan skovle penge hjem til danmark ved at sælge medicin

meget uforståeligt at man er modstander af det ikke bare er det en fordel for danmark at danskere kan rejse ud det

fordel for danmark at europæisk arbejdskraft kan komme til danmark ifølge beregninger fra

giver den gennemsnitlige eu borger i danmark et overskud på cirka enogtyvetusind kroner om året

ikke korrekt at male et billede af at østeuropæisk arbejdskraft gør at arbejdskraftens frie bevægelighed samlet set er en ulempe for danmark det

arbejdskraftens frie bevægelighed er samlet set en kæmpe økonomisk gevinst for danmark vi har nogle problemer med eu borgere som kommer til danmark og som ikke burde være her det er rigtigt nok det konservative folkeparti går ind for at arbejdskraft

vil sige folk som kommer til danmark alene for at få del i vores velfærdsydelser uden at arbejde

lukket for tiggere og andre sociale klienter men vi skal ikke afskaffe arbejdskraftens frie bevægelighed det er at skyde

kanoner det er et alt for voldsomt skridt over for det problem som vi har vi er tilhængere af optjeningsprincipper

gør at man ikke kan komme til danmark og fra den ene dag til den anden få ret til overførselsindkomster vi har slået hårdt ned på tiggeri og vi er mere end villige til at tage flere skridt der kan skræmme sociale klienter væk fra danmark uden at skræmme arbejdskraften væk

vi er også enige med dansk folkeparti

en masse mennesker permanent til danmark således at arbejdskraften reelt ændrer befolkningssammensætningen i danmark men vi er tilhængere af at udenlandsk arbejdskraft kommer til danmark for at arbejde i en årrække stærke tilhængere

konkurrencen på det danske arbejdsmarked skal selvfølgelig

i den forbindelse vi vil ikke acceptere udenlandsk arbejdskraft som unddrager sig

dansk skat eller moms det er der jo et problem med på blandt andet transportområdet men hvis udlændinge midlertidigt kommer

efter danske regler for danske virksomheder som har gavn af deres arbejdskraft så er det

absurd at høre dansk folkeparti omtale det som at danske virksomheder bliver påtvunget udenlandsk arbejdskraft de efterspørger udenlandsk arbejdskraft ikke klare sig uden det er afgørende for vores velstand og dermed også for det som dansk folkeparti omtaler som velfærd nemlig de meget store offentlige udgifter som vi har

fuld beskæftigelse i danmark der er ikke ret meget mere arbejdskraft at vride ud af den danske befolkning og det begrænser danske virksomheder

den her situation med meget høj beskæftigelse ønsker venstrefløjen så at bruge til at presse lønningerne i

hæmmer vores konkurrenceevne og det ønsker venstrefløjen at gøre endnu værre ved at udelukke den udenlandske arbejdskraft som sikrer at der er konkurrence om jobbene i danmark det kan vi ikke støtte der er brancher i danmark som vil lukke hvis vi følger den vej landbruget vil komme i voldsomme problemer hoteller og restauranter vil blive meget dyrere

kæmpe problem for turismen i danmark mange højteknologiske virksomheder vil lukke hvis ikke de kan få udenlandsk højtuddannet arbejdskraft og det er altså ikke til fordel for danmark vi har brug for at danske virksomheder kan konkurrere og det kræver også at der er arbejdskraft til rådighed

set det som vores velstand

at danske virksomheder kan konkurrere og at tage så voldsomme skridt

den grad vil ødelægge konkurrenceevnen for danske virksomheder

en form for oppositionsforslag som jeg aldrig

katastrofe for dansk økonomi vi konservative

ikke tilhængere af protektionisme vi er tilhængere af konkurrence også når det handler om job

et rigt land og det vil vi også gerne være i fremtiden

komme en eneste og så videre og så videre og på den måde er det jo nemt at skyde et

skal have hånd i hanke med hvem der kommer

hen svært ved at forstå at herre rasmus jarlov som konservativ

at det bare er en fantastisk forretning at der kommer mennesker hertil som får gavn af og del i det danske velfærdssamfundssystem fra dag et

også diskuteret stolpe op og stolpe ned om

at det ikke er en overskudsforretning hvis man ellers lægger de

leverede et svar på det spørgsmål

herre rasmus jarlov gøre for

ulempe for danmark

at det at arbejdskraft kan komme til danmark selvfølgelig

det gør at virksomheder kan tjene penge på en arbejdskraft som de

talerstolen ønsker at arbejdskraftens frie bevægelighed skal afskaffes

i det er dybt uansvarligt og det ville være en økonomisk katastrofe for

med de optjeningsprincipper

og så er vi selvfølgelig også åbne for realistiske ideer fra dansk folkeparti men at gå ud og sige at arbejdskraft ikke

herned i salen og gøre uanset hvad fru louise schack elholm

det var jo ret klare ord

om herre rasmus jarlov kunne forestille sig at gøre det samme i forhold til en række andre

tilhængere af at man ikke får fuld ret til

regler for danskere og

implementeres og der kan godt være nogle juridiske forhindringer for det men principielt set

været fraværende et kort øjeblik men hvis ordføreren mener at det er en entydig økonomisk gevinst for danmark

hvad nu hvis vi forestiller os en situation hvor danmark pludselig kommer i krise hvor europa kommer i krise og der kommer

massearbejdsløshed i danmark så er de pågældende eu borgere

sendes ud af landet og pludselig står

kan sammenlignes med gæstearbejderproblematikken i nitten tresserne altså at vi arbejde

det selvfølgelig være en økonomisk byrde det siger sig selv

men hvis folk bliver arbejdsløse koster det jo staten nogle penge og det gælder uanset om det

det er typisk ikke børn som koster velfærdssamfundet penge fordi de skal

som koster velfærdssamfundet penge fordi de skal have pension og ikke arbejder det er typisk folk i den arbejdsdygtige alder og det udgør jo alt andet lige

at man som samfund det danske samfund et lille land i europa

som aktuelt er i landet ser ordføreren ikke et problem i at vi har åbnet porten for nogle mennesker hvoraf de fleste måske arbejder her men som potentielt ikke kan sendes ud af landet hvis de en dag beslutter sig for

skulle være en større byrde heller ikke i en situation med arbejdsløshed

fordi de netop har den alder som jeg snakkede om før som gør at de nok i gennemsnit yder et større bidrag end den gennemsnitlige danske borger

ikke rigtig noget økonomisk rationale for at sige at det skulle være sådan en særlig byrde

den danske stat at der er en række eu borgere i danmark der er

som bestemt i gennemsnit udgør en kæmpe økonomisk byrde men eu borgere som helhed

man sige rimelig omfattende og lang debat der

spredt sig ud over en

jeg noterer mig også til vedtagelse der er

indeholder mange gode elementer

eus indre marked og eus regler om fri bevægelighed har skabt vækst og beskæftigelse i europa det synes jeg er en helt afgørende

er med til at gøre at et lille land som danmark

også sikrer at vi har en bedre beskæftigelse end vi ellers ville haft så har jeg også noteret mig at der har været en en vis interesse i forhold til hele spørgsmålet om forordning otte hundrede og tre og firs ikke mindst fra

og der må man jo sige at

ved at regeringen kæmper en ensom kamp

en indeksering af børnefamilieydelsen

jeg synes der bliver mere politisk gehør for i en lang række eu lande nu kan vi se at der er kommet en ny regering i østrig

se hvordan den tyske regering nu vælger at følge op på de tidligere udmeldinger som som de er kommet med men for mig er det altså også vigtigt at vi fortsat lægger os i selen for at skabe nogle fair og lige vilkår og dermed

tro at det skal være uden en indeksering

siger finn sørensen at han er ked af at den sociale protokol

hvis man læser den sociale protokol fra de europæiske

velfærdsydelser så hvis man havde sagt ja til

der står også mange andre spændende ting som ville skabe store problemer for

det danske eu medlemskab men jeg jeg noterer mig at der er en bred opbakning

beskæftigelse erhverv vækst

i hvert fald nu har påkaldt sig mange debatter inden for den seneste måned

kommet et lille stykke men jeg står med en

lidt ældre artikel som oplister alle de velfærdsydelser som en eu borger har ret til i danmark og

uambitiøst at nøjes med en en indeksering af børnepenge når der er rigeligt andet at

man skal gå ind og kigge på om der er nogle muligheder for

luge lidt ud i bestanden af de her ydelser

jo nok få listen og uanset hvad vil jeg også gerne se den liste

er for eksempel også den måde som vi i danmark definerer arbejdstagerbegrebet på

jeg tro der er ting der er koblet op til de forslag som

nu nævner men men jeg synes jo ikke at man bare skal sige at hvis det lykkes at få lavet en indeksering af børnefamilieydelsen så skal man ikke se på andre dele som det også kan være fornuftigt at sætte fokus på men lige præcis børnefamilieydelsen er en vigtig og synes jeg principiel sag som også kan skabe muligheder for

hvis jeg skal skære det ned til en meget kort sætning at man skal sikre sig at de faglige og sociale rettigheder

skal være overordnet de økonomiske friheder første spørgsmål er det et problem for ministeren

nu melder ministeren så meget klart ud

ministeren skriver selv under på

forslag til vedtagelse der siger at folketinget

at de økonomiske rettigheder i eu skal trumfe arbejdstagernes rettigheder det skrev man vel ikke hvis ikke der var et problem så lad mig spørge på denne måde er ministeren enig med fru mette frederiksen i hendes konklusion som er at problemet er at de økonomiske friheder har fået forrang

det som jeg synes er vigtigt i dansk politik

på tværs af de politiske fløje om man så må sige nu nød jeg selv at få en genopførelse af et europæisk teaterstykke

k nielsen jo indtog hovedrollen og fortalte om hvad der helt præcis skete tilbage under maastricht og undtagelser der var et blackout i forhold til hvad

det var fint at få det at vide men men jeg synes måske alligevel at enhedslisten er for konfrontatorisk i forhold til at søge den politiske indflydelse som er helt afgørende og det synes jeg er

derfor illustrerer den her vedtagelse

skriver ministeren under på en sætning der siger at de økonomiske rettigheder i eu ikke må trumfe arbejdstagernes rettigheder så spørger jeg så hvad er det for noget konkret handling ministeren vil sætte bag for at sikre at det ikke sker og hvis der ikke er noget konkret handling fra ministerens side han kan foreslå er sætningen så bare udtryk for at man gerne vil have en vedtagelse sammen med socialdemokratiet her eller hvad er den helt

er den her vedtagelse jo et udtryk for jeg har jo ikke nogen ambition om at man skal tryne

en balanceret tilgang det der er problemet er at enhedslisten jo ikke anerkender at der er en økonomisk udvikling og et kæmpe fremskridt i dansk medlemskab af det europæiske samarbejde og det er vel deri forskellen ligger

et helt andet sted det er jo hverken første eller sidste gang det sker det jo godt

om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den treogtyvende januar

henviser til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside